betyder

hvordan

vil i det

når

det

fra

har

er

er det

så

politisk aftale

at

godt

i at

måske

også

præcisere

området og

der

ikke

det er

usa

kurderne for de har

er

vil se

sige

vi

syrien

eu

man

jo

skal vi blive

næste

krigere

er

også

fundet ud

for

man

på

at